at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution den fireogtyvende august to tusind og nitten blev bestemt at ressortansvaret

meddelelsen vil fremgå af

har udpeget medlem af folketinget flemming møller mortensen som ny statsrevisor for den resterende del af indeværende funktionsperiode den pågældende er herefter valgt alternativets folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget torsten gejl er udpeget som medlem af lønningsrådet i stedet for carolina magdalene maier og at medlem af folketinget susanne zimmer er udpeget som stedfortræder i lønningsrådet i stedet for rené gade for den resterende del af

jeg foreslår at forslaget henvises til udvalget